mødet er åbnet i dag er der følgende anmeldelser skatteministeren lovforslag nummer

en hundrede og ni og halvfems social og integrationsministeren lovforslag nummer l to hundrede titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK

fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om ændring af ressortansvaret for eus